meddelt mig at han ønsker i henhold til forretningsordenens

nitten stykke fire at give folketinget en skriftlig redegørelse

innovationsområdet totusinde og attende

eksemplarer vil blive omdelt og redegørelsen vil fremgå af

for forskelligartet det indeholder flere elementer for det første skal lovforslaget give mulighed for at vedtage lokale forskrifter der i badesæsonen begrænser adgangen

at sejle med visse hurtigtsejlende fartøjer såsom vandscootere for det andet skal forslaget gøre det muligt at godkende

private zoologiske anlæg kan undtages fra det gældende forbud mod at etablere nye hold af hjemmehørende rovfugle og ugler ligesom det skal være muligt for visse falkonerer at etablere nye hold af hjemmehørende rovfugle hvilket ikke er muligt i dag efter reglerne for det tredje skal forslaget skærpe strafbestemmelserne om fængsel i op til to år for overtrædelse af reglerne om handel med vilde dyr og planter

kommunalpolitikere mulighed for at vurdere behovet for yderligere at indskærpe vandscootersejlads i begrænsede perioder der har jo som alle ved været en meget ulykkelig hændelse i københavns havn i sommeren

det er derfor positivt at vi med denne del af lovforslaget får strammet op over for hensynsløs sejlads med vandscootere som vi ved kan koste uskyldige mennesker livet

lovforslaget som gør det muligt

den type zoologiske anlæg de samme muligheder som offentligt støttede zoologiske anlæg men vi er imod den del af lovforslaget som vil gøre det muligt for falkonerer at etablere nye hold af hjemmehørende

at påbegynde falkejagt igen i danmark vi mener at falkejagt går imod dyreetiske hensyn falke er vilde rovdyr som man kan opleve i naturen de hører hjemme i naturen de hører ikke hjemme i i bure vi mener også

true bestanden af vildtlevende falke herhjemme fordi folk kan blive fristet til at stjæle eksemplarer i vilde bestand med henblik på at benytte dem til jagt eller videresælge dem derfor er vi også imod at man med det her forslag muliggør nye hold af hjemmehørende rovfugle og ugler

i øvrigt også en forsøgsordning og vi risikerer derfor at åbne op for nye hold af falke som så efterfølgende ikke kan nedlægges hvis den forsøgsordning med

de her meget prægtige rovfugle

sin helhed og det også er et lovforslag

jeg har redegjort for regulerer ganske forskellige elementer af danskernes hverdagsliv altså alt fra sejlads med vandscootere

til zoologiske havers hold af rovfugle

kan støtte store dele af lovkomplekset men

kan støtte den del der handler om

falkejagt og de elementer omkring hold af falke som er en konsekvens af regeringens ønske om at indføre falkejagt

anmode om at vi får lovforslaget splittet op

for og stemme imod der hvor vi er imod jeg mener det vil være helt naturligt at det her lovforslag på grund

fra det radikale venstre og sige at de er enige i

ændring af lov om naturbeskyttelse lov om jagt og vildtforvaltning og straffeloven forslaget består af tre forskellige dele og de er alle sammen på en eller anden måde udsprunget af ønsker fra blandt andet dansk folkeparti og jeg kan derfor meddele fra starten at det er vores klare intention selvfølgelig at støtte alle de forslag til ændringer som ligger i

vandscootere de fleste af os husker nok den tragiske ulykke der foregik i københavns havn hvor to kvindelige turister omkom efter en påsejling af en vandscooter efterfølgende

et beslutningsforslag i november to tusind og sytten som skulle give eller havde til hensigt at give kommunalbestyrelser

byråd mulighed for at træffe nogle generelle foranstaltninger der skulle sørge for at man kunne dæmme op

der foregik rundtomkring i havnene og ved visse strande og i maj

enigt udvalg

som opfordrede regeringen til at fremsætte et lovforslag der skulle sikre det her og det er det lovforslag

behandler nu vi synes det er glædeligt at regeringen i den her sag har arbejdet hurtigt så kommunerne allerede nu kan begynde at overveje med det her lovforslag hvordan begrænsningerne skal være så det kan blive besluttet inden næste sommer og så vi forhåbentlig

ulykker ikke opstår den anden del af forslaget handler om hold af hjemmehørende rovfugle herunder ugler som det er i dag er

måtte have for at holde

de samme muligheder med det her lovforslag det synes vi er rigtig fint og vi synes

ikke noget imod det kan vi varmt tale for jeg vil gerne understrege at der jo er tale om fugle som er opdrættet i fangenskab så der er altså ikke tale om at man render ud i naturen og fanger

et nyt eller meget stort pres på de bestande der måtte være i naturen

sætter det i et nyt lys i forhold til det der har sagt

den tredje og sidste del af forslaget er også et ønske fra dansk folkeparti og jo i virkeligheden en opfølgning på

en finanslovsaftale for i år sidste år

det var noget vi ønskede at prioritere fordi danmark på det her område var sakket efter vores

nabolande og vi var bekymrede for hvad det her kunne betyde særlig i forhold til internationale bander og andre som havde et ønske om at handle med de her ting og de kunne putte danmark og eksempelvis zoologiske haver i en ekstra sårbar situation sammenlignet med de zoologiske haver der ligger i landene omkring os så det betyder

seks år og at man generelt hæver strafferammen fra i

i fremtiden to år det er også

ganske tilfredsstillende så alle tre forslag synes vi er gode forslag som vi støtter og

om et lille miljø hvor de folk der arbejder med de her ting og har en stor viden om dem

efter min mening være meget mærkværdigt hvis man så at

være svært at skjule i sådan miljø jeg tror der er meget der taler for at

volierer i danmark hvor man har de her rovfugle og

er ikke mit indtryk at der var nogen af de her fugle der led overlast tværtimod så

ud som om det faktisk var rigtig godt og ikke nok med det

også et undervisningsperspektiv i det altså jeg må sige at de gange jeg har besøgt de her anlæg

set så mange børn og unge interessere sig så meget for natur og miljø og de her grønne spørgsmål som netop ude

man skal gribe den mulighed der ligger for netop at formidle den her dagsorden

næste generation jeg mener altså det er mere nuanceret og jeg ser ikke noget negativt i det

samme på venstres vegne sige at vi støtter hele lovforslaget med baggrund også

ulykker vi har set sidste år i københavns havn så

taget fat på de her ting og også omkring strafferammerne og

handel med truede dyr jeg synes jo det er selvmodsigende at man kan holde

sikkert er truet alle mulige steder

er slet ikke behov for at skærpe straffen eller gøre noget som helst i den retning det havde jo været et opsigtsvækkende udsagn jeg forstår ganske enkelt ikke at der er noget galt i at

med meget truede dyr det kunne eksempelvis være hvis nogen brød ind i en zoologisk have i danmark og slog nogle dyr ihjel med

de ordførertaler der allerede er holdt at jeg ikke er den eneste der kan huske tragedien i københavns havn i sommeren to tusind og sytten hvor to amerikanske kvinder

lignende situation ikke kan opstå i fremtiden og derfor

støtter liberal alliance naturligvis lovforslaget i sin helhed hvad angår

del af lovforslaget som giver private zoologiske haver mulighed for at holde hjemmehørende rovfugle og ugler så ser vi det jo som en lille men vigtig ideologisk sejr fordi det jo er en liberalisering af

vikar for ham og derfor må jeg også tilstå at den tredje del af lovforslaget om falkejagt

noget jeg ved særlig meget om det lidt jeg ved kan relateres til en frygtelig video der har

arbejder med jagtfalke men vi vil ikke

tre forslag som slet ikke har en sammenhæng derfor er der ikke mulighed for at markere de forskellige holdninger man naturligt har til forskellige emner

alternativet foreslår derfor at ministeren deler forslaget i tre dele men når vi så går ind og og kigger på forslaget

er det sådan at alternativet er for forslaget om at give kommuner mulighed for at begrænse sejlads med vandscootere og vi er også for at hæve strafferammen for ulovlig handel med truede dyr men vi kan ikke stille os positive over for at give private hold af rovfugle og ugler mulighed for at etablere nye hold det vil øge risikoen for faunakriminalitet og faunaforurening

vi ser hold af rovfugle som noget vi skal begrænse til et nødvendigt minimum og

rovfugle hører generelt ikke til i bure de har i naturen store territorier og bør være frie dyr derfor er det fint at hold af rovfugle og ugler

at der alene er tale om dispensationsordninger for de private fuglehold der er så jeg håber at ministeren vil dele lovforslaget så vi i udvalgsarbejdet kan skille diskussionerne ad

sf støtter således at der gives mulighed for at vedtage lokale forskrifter

der i badesæsonen giver mulighed for at begrænse adgangen til at sejle med hurtigtsejlende fartøjer såsom vandscootere vi støtter også forslaget om at skærpe

straffebestemmelserne om fængsel i op til to år for overtrædelse af reglerne om handel med vilde dyr og planter men sf kan ikke støtte forslaget om at gøre det muligt for private zoologiske anlæg at etablere nye hold af hjemmehørende rovfugle og ugler og om at gøre det muligt for falkonerer at etablere nye hold af hjemmehørende rovfugle det er ikke muligt i dag og sf mener

umuligt baggrunden for vores modstand er blandt andet risikoen for at hjemmehørende rovfugle og ugler indfanges ulovligt i

falkejagt hvis regeringen vil have sfs støtte

til de to førstnævnte dele af forslaget altså vandscooterforbuddet og

om handel med vilde dyr og planter

indlæggene jeg er selvfølgelig glad for

at konstatere at der er

at give kommunerne hjemmel til at forbyde vandscootere og lignende nær badestrande i badesæsonen badesæsonen er relativt vidt begreb kan

skærpe straffen for cites forbrydelser

til at lempe en smule på reglerne om hold af rovfugle og ugler efter at have hørt at alle ordførerne bakker op

om kommunalt forbud mod at sejle med vandscootere og jetski

vil jeg ikke kommentere det yderligere her under førstebehandlingen jeg er også glad for tilslutningen til forslaget om hårdere straffe for at overtræde cites reglerne om handel

med udryddelsestruede vilde dyr og planter

med ønsket om en forenkling af reglerne om hold af fugle i fangenskab også kaldet fugleholdsbekendtgørelsen er alene at miljøstyrelsen kan få mulighed for at etablere en hurtigere og mere smidig

det er en forudsætning at de nye regler vurderes at kunne sikre samme beskyttelsesniveau som i dag endelig i forhold til falkonerernes og de godkendte private zoologiske anlægs

disse fugle fortsat være omfattet af eu forordningerne om cites det vil sige en lang række ganske detaljerede regler om regulering af handelen

det fortsat kræve tilladelse fra miljøstyrelsen at handle med og anskaffe sig en hjemmehørende rovfugl eller ugle og miljøstyrelsen giver fortsat kun tilladelse hvis det er dokumenteret at fuglen er opdrættet i fangenskab i mindst anden generation

jeg tryg ved at falkonererne og godkendte private zoologiske haver nu får mulighed for at anskaffe sig en hjemmehørende rovfugl eller ugle hvis de har brug for sådan en som det fremgår

er forventningen at der i praksis bliver tale om relativt få

lovforslaget og

jeg selv fik den tanke om om jeg var kommet til at udstede et

i ministeriet om at alle lovforslag på mit område

for at opdele lovforslaget jeg noterer mig den store tilslutning til dele af det og den mindre tilslutning til andre dele så

parlamentarisk mulighed for at støtte den del af guldkornene jeg spreder så den

en tendens til at ret mange forskellige forslag bliver grupperet sammen og vi vil gerne henstille til ministrene at de bliver delt op så de emnemæssigt hører sammen når vi behandler dem da det er

ikke alene for at kvittere men også for at bede ministeren om at kommentere på den del af lovforslaget som handler om de hurtigtsejlende fartøjer altså

på alle måder fornuftigt at man kan gøre det efter et lokalt ønske og en lokal vurdering men det er afgørende vigtigt at vi også får håndhævet forbuddet her tænker jeg på om politiet har de rette ressourcer eller

tænker ministeren håndhævelsen skal

de værktøjer man havde til rådighed var for få og for venlige og nogle af os havde måske nogle tanker der

et eller andet våbenkapløb for for at sige det på den måde hvor

tror jeg vi er ude i noget der er helt uoverskueligt

ikke højner sikkerheden til søs jeg vil meget nødig se sådan nogle frygtelige jagter ned igennem havnen eller

så jeg tror at noget af det der vil fylde den dokumentation som vi alle sammen har ved hånden

vi kan dokumentere det her og så overgive det til politiet

enhver politistation det kunne være der var nogen der

det er ikke det jeg ser for mig jeg ser altså muligheden for at dokumentere det her og selvfølgelig skride ind hvis muligheden er der men ellers få fat i det her slyngler bagefter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

ikke nogen gør indsigelse betragter jeg det som vedtaget

gymnasiedistrikter fordelingen af gymnasieelever er langt fra nogen ny problemstilling det har været drøftet indgående både i medierne og på flere samråd og

jo sådan at de fleste har et ønske om at gå på en bestemt skole eller et bestemt gymnasium og på grundskoleområdet har vi et frit skolevalg både inden for folkeskolen og imellem skoleformer så hvordan i alverden

vi udelukkende taler om elevfordeling og overhovedet ikke om hvad eleverne og deres familier selv kunne tænke sig det synes jeg måske godt man kan tænke lidt over enhedslisten ønsker med dette

lyder det en lille smule som om enhedslisten ønsker at indføre stavnsbåndet for gymnasieelever enhedslisten begrunder blandt andet forslaget med at der i løbet af de seneste år er blevet stor forskel på elevsammensætningen på landets gymnasier forskellene skyldes i betydeligt omfang

enhedslisten at elever fra ressourcestærke familier i stigende omfang fravælger det lokale gymnasium til fordel for gymnasier med elever der kommer fra et miljø

det betyder at der kommer en opsplitning af elever efter sociale og etniske skel i flere områder i landet og ifølge enhedslisten skader det integrationen og undergraver elevgrundlaget på en række gymnasier i et omfang der direkte truer disse gymnasiers eksistens det kalder på nye regler anfører enhedslisten og med forslaget vil

opdele landet i gymnasiedistrikter der omfatter alle gymnasiale uddannelser ifølge forslaget skal kompetencen til fastlæggelse af distrikterne placeres i regionerne der således vil kunne tage højde for de lokale forskelle der er i gymnasiestrukturen og

regeringen er enig i at der er

dårlig adfærd blandt eleverne men spørgsmålet om elevfordeling på gymnasierne rummer flere aspekter end blot spørgsmålet om en mere blandet

er et spørgsmål om fordeling af elever på gymnasierne parallelsamfund og kultursammenstød er ikke kun en fare der lurer på gymnasierne det er en udfordring i skolen på arbejdspladsen i boligblokken og mange andre steder i vores samfund

end det har været muligt at integrere og vi skal passe på med at tage alle danske unge som gidsler i integrationens hellige navn der er tale om en problemstilling

angribe problemerne på

en model med et pointsystem der er baseret primært på elevernes karakterer og her kan eleverne frit vælge hvilket gymnasium de vil søge men de elever der har flest point bliver optaget først uanset hvad

er det vigtigt at vi ikke bliver så desperate at vi træffer forhastede beslutninger som i sidste ende vil have afgørende og meget indgribende betydning for mange unge her i landet regeringen mener at der er brug for et mere solidt analytisk grundlag for de videre drøftelser af mulige nye permanente elevfordelingsmodeller eller modeller hvor eleverne selv kan have en indflydelse på hvilket gymnasie de skal gå på

relevant at inddrage elementer som

udvikling elevsammensætningen i et givent område elevernes valgfrihed og kapacitetsfastsættelse regeringen er

politisk at drøfte og træffe beslutning om fremtidige elevfordelingsmodeller eller modeller for hvordan

til slut vil jeg sige at uanset hvad

en model man bliver enige om

og de kultursammenstød der er i

hvor nogle er for lidt optaget af selv at lade sig integrere så opstår der problemer i

samfund herunder gymnasiet og det er for meget at pålægge gymnasiet alene

skulle løse de store problemer men i forhold til hvordan eleverne skal fordeles afventer vi

kan vi ikke støtte enhedslistens

distriktsgymnasier der bliver nødt til at ske noget de store problemer er i aarhus og på vestegnen men det breder sig

blive enige om en fordeling og så er det sådan ifølge de regler der er nu

forsøge igen men det kræver en dispensation fra ministeren

jeg vil blot spørge ministeren er ministeren villig til at give en dispensation sådan at man i aarhus kan

et andet gymnasium og det ser ud til at være vejen frem at man kan styrke den lokale institution og vi har der en rektor som kæmper

som kæmper for de unge

ære værd vi har også andre rektorer rundtomkring i landet

som gør et kæmpestort stykke arbejde i forhold til at introducere eleverne til

får et godt studiemiljø så der kæmpes udeomkring på de forskellige gymnasier

kan aarhus få lov til at lave et nyt forsøg i fordelingsudvalget for at finde ud af om de kan lave en fælles løsning

ørestaden og det går hårdt ud over gymnasierne på vestegnen fordi de ressourcestærke

så vil ministeren hjælpe de gymnasier der er tilbage på vestegnen som økonomisk

vestegnen som er økonomisk trængte jeg vil gerne gå tilbage og finde ud af hvorvidt det er tilfældet men ministeriet er jo hele tiden i kontakt

få hjælp og rådgivning og det kan jeg kun

tale at der er andre problemer på gymnasierne end elevfordelingen det er jo et synspunkt det er svært at bestride og jeg vil sige at forslagsstillerne

ministerens tale her og ageren i øvrigt at ministeren faktisk ikke opfatter at elevfordelingen i sig selv

så er det selvfølgelig heller ikke nemt at søge efter løsningerne er det rigtigt forstået at ministeren reelt ikke opfatter at der er tale om et problem med

der er faglige problemer og der er adfærdsproblemer på nogle gymnasier det anerkender jeg fuldt ud og det bekymrer mig rigtig meget og der skal vi sætte ind kan det løses

teknisk fordeling af eleverne nej

at de indgår i en skandinavisk ungekultur kan vi løse det ved

så enkelt tror jeg ikke det er jeg ved godt at

at ministeren mener at der er mange andre problemer der skal løses

råber på en løsning derfor kan

undre mig over hvad alt det analytiske arbejde

faktisk ikke skal ændres på elevfordelingsmekanismerne og hvis der ikke skal det hvad har ministeren så helt konkret tænkt sig at tage af initiativer for at imødekomme de

kommer fra landets elever lærere og rektorer

den skævvridning der er sket i elevsammensætningen vil ministeren gøre noget konkret eller vil

vi kommer til at sætte i værk bliver et seriøst og grundigt analysearbejde som lægger op til en politisk drøftelse så skal et flertal tage stilling til når det analysearbejde er færdigt hvad man vil gøre hvis der er et flertal

vil det blive det der er løsningen det er fuldstændig fair jeg kan bare sige for min del at hvis man håber at alle integrationsproblemer i danmark vil blive løst fordi man laver en eller anden elevfordeling på en

men jeg er enig med ministeren i at det selvfølgelig ikke vil kunne løse

til gymnasiesektoren men man skal ikke gøre det forhastet man skal gøre det på en ordentlig baggrund og derfor er mit konkrete spørgsmål

hvis den først er færdig om to år som jeg synes jeg har hørt er meningen

kan dens arbejde så ikke fremskyndes

jeg mener at det er et område som vi er nødt til at få virkelig styr på

ikke der skal være et grundigt

kan føre til i forhold til at løse nogle af de vanskeligheder der er

en meget meget grundig viden om det men ellers synes jeg at der er rigtig mange

viden på det her område så kunne man forestille sig at kommissionen kunne være

en sådan kommission vil komme med et kvalificeret svar det skal være et grundigt arbejde som skal give mulighed for at kvalificere debatten

beslutningen om distriktsmodeller eller andre muligheder for elevernes

skal være tid til det men selvfølgelig skal der heller ikke

forslag vi er fuldstændig enige med enhedslisten når de siger at distriktsgymnasier er med til at sikre en mangfoldighed i elevsammensætningen på landets gymnasier akkurat som fru marie krarup også sagde før vi er også fuldstændig enige med enhedslisten når de

opdeling af eleverne bliver jo bare værre og værre efterhånden som tiden går de seneste år har vi nemlig set en tendens til at elever særlig i de store byer søger gymnasier hvor der i forvejen går mange unge med samme kulturelle og religiøse baggrund som dem selv og vi står i virkeligheden over for den udfordring fordi mange unge mennesker med anden etnisk baggrund tager en ungdomsuddannelse og det er jo rigtig godt men den

uddannelsespolitiske succes har en en integrationspolitisk baggrund vi har jo afholdt rigtig mange samråd om netop det her vi har haft

integrationsministeren og undervisningsministeren i samråd på samme tid og der må man jo mildest talt sige at

er dybt uenige om det her spørgsmål det er sådan at integrationsministeren siger at det her

skal løses undervisningsministeren siger vi skal have det frie valg der bliver ikke nogen løsning

man har jo meget på fornemmelsen når vi sidder inde til de her samråd at undervisningsministeren sidder fuldstændig alene i lokalet med de her holdninger så det er lidt mærkeligt at vi ikke kan samle et flertal til at

få lavet det her om det er også sådan

den her arbejdsgruppe som er nedsat at det er fuldstændig nyt for mig at man kan gøre det hurtigere tre måneder under en år for da vi sad til forhandlingerne var der ingen tvivl om at der stod to år og jeg tror endda det står i aftalen men det er kun rigtig positivt vi synes at

for lang tid at vente vi skulle helst kunne komme i gang med at få lavet en bedre fordeling allerede fra næste skoleår hvordan ser det ud derude ja det er sådan at i aarhus kan man ikke blive enige om en fordeling lige nu det første år gjorde man det blev enige om det man så på karaktergennemsnittet det virkede ikke rigtigt det andet år så man på hvor eleverne boede det er jo sådan at hvis man går i skole der hvor man bor

automatisk være en bedre elevfordeling og det virkede

og der har man ikke kunnet blive enige og med de regler

der er nu er det sådan at hvis man ikke bliver enige og en har vetoret

ikke enig i så bliver der ingen løsning

til som enhedslisten har foreslået i det her forslag eller også ministeren ligesom ansvar og får lavet en fordeling de råber og skriger på det derude på vestegnen er det sådan at kapaciteten er blevet sat op som jeg sagde i mit spørgsmål uden for vestegnen det tiltrækker nogle elever og de etniske bliver tilbage

økonomisk trængte og det er jo ikke nok bare

de skal henvende sig til ministeriet hvis de er økonomisk trængte vi skal undgå at de bliver økonomisk trængte vi skal undgå at

etnicitet flytter

blandt andet fra vestegnen det her problem flytter sig også det er sådan at først var det i aarhus og på vestegnen nu er det også i de andre storbyer

i odense og det er også kommet til kolding det kommer længere og længere ud i landet

er det sådan at det bliver meget meget svært at flytte tilbage det er da klart at det ikke alene er

er jo en forfejlet boligpolitik igennem mange år men vi bliver simpelt hen nødt til at gøre noget nu

over ende og så er det meget meget svært at få lavet en løsning der kan hjælpe alle det er sådan at

en skole der hvor man bor sådan var det da jeg gik i gymnasiet jeg gik på det nærmeste gymnasie det tror jeg langt de fleste gjorde dengang i nitten firserne i dag er tendensen altså bare en anden vi bliver nødt til

skabe en mere blandet elevfordeling på alle gymnasier

derfor synes vi også at der var rigtig mange gode takter i de første punkter som regeringen fremlagde for et stykke tid siden desværre

diskutere de andre ting så lige nu er løsningen at hvis man ikke er enig

er der ikke nogen løsning og det er bare ikke godt nok så vi vil gerne sammen med enhedslisten kigge på distriktsgymnasier vi vil gerne være med til at kigge på om de her punkter

er noget som vi kan blive enige om

skulle sige fra det radikale venstre at det er de også vi stemmer nej til det her forslag men vi vil meget meget gerne arbejde videre

at lave en model men vi vil også gerne være med til at kigge på om der er en etnicitet der skal der skal tænkes ind i det her det er der ikke i forslaget her vi

tredive procent af anden etnisk baggrund

vi gerne om vi kunne samle et flertal

så jeg vil gerne arbejde videre med det vi synes der var gode takter i

de første spørgsmål så jeg synes der skal være lidt mere end kun

en distriktsmodel

mængden af proformaadresser altså at

mod private gymnasier og der vil jeg gerne høre ordførerens kommentarer til det er det ikke nogen bekymringer som socialdemokratiet

der er unge mennesker der snor sig dér skal vi selvfølgelig være opmærksomme på

private gymnasier som sådan det som der er her er at der er et problem og en af de gode løsninger kan være distriktsgymnasier og når vi stemmer nej her er

problemet helt alene vi vil gerne være med til at se på nogle andre løsningsmodeller samtidig med det her

med til at forhandle om det og det har vi gerne villet i to år

ikke forstå at vi ikke kan blive enige om at få lavet en løsning

går det skævt

at ordføreren kan bruge al sin taletid på at lovprise ideen om at indføre

fordi det kan fremme mangfoldigheden

vil godt bede ordføreren om at forklare det en gang

der skal være i klasserne det er der ikke i det her forslag og derfor synes jeg

få lavet en løsning som vi alle sammen kan blive enige om og

distriktsgymnasier er et ønske rigtig mange steder men der er også et ønske om at vi skal sætte et

vi har stadig væk den holdning men vi vil gerne være med til at kigge på løsninger sammen med enhedslisten og så er tidsgrænsen her jo også en lille smule kort der skal fremsættes et lovforslag inden februar

fald huske vores melding til det

sidste år om etniske kvoter altså det er vi notorisk imod men skal jeg virkelig forstå det sådan at socialdemokratiet ikke er tilhænger af gymnasiedistrikter hvis de ikke også indeholder etniske kvoter hvor man laver en særlig regulering for elever med med en

baggrund er det virkelig rigtigt hvis man ikke også kan sortere efter etnicitet så ønsker man ikke

at vi gerne vil lave en løsning og vi vil også gerne lave en løsning i fællesskab vi vil gerne have at der også er en etnisk løsning på det her men vi vil gerne se det i en sammenhæng jeg sagde også

med enhedslisten det er positivt ment jeg synes det er godt at enhedslisten fremsætter det her vi bliver nødt til at blive ved med at skubbe på for vi har en minister som ikke vil løse det

har faktisk selv plæderet for netop dette og selv overvejet

fremsætte et beslutningsforslag om den her sag der er nemlig to problemer i gymnasiesektoren som vi skal have løst det ene er de små gymnasier på landet der bliver udsultet og som har svært ved at konkurrere med de store gymnasier som suger elever til sig dermed er det svært for de små at overleve det andet problem er

den her selvsegregering af

danske og muslimske elever i storbyerne og det vil sige at vi har gymnasier hvor danskerne kommer i mindretal og det mener jeg ikke at man kan

byde danske gymnasieelever det her forslag vil

ikke løse integrationsproblemerne det er jeg fuldstændig enig med

ministeren i der skal meget mere til det stikker desværre meget meget meget dybere men en af de ting man trods alt kan gøre er at sikre at danske elever ikke kommer i mindretal på nogen skoler

vi har en forpligtelse til så derfor mener jeg at det at lave gymnasiedistrikter er noget som vi skal arbejde frem imod det vil skabe en forudsigelighed for forældrene og for eleverne som vil gøre det nemmere og hvis distrikterne bliver tegnet rigtigt

vil det som jeg sagde forsvare de små landdistriktsgymnasier og sikre at alle elever ved at de ikke

vil risikere som danskere at være i mindretal på et gymnasium det kræver at man er dygtig til at tegne de her streger på kortet

proformaadresserne som vi jo præcis har i dag fordi der er uforudsigelighed i dag fordi vi har det såkaldte frie valg som i virkeligheden ikke er særlig frit så vi synes at modellen er god men vi synes

skal implementeres i februar

det her skal jo gøres gennemtænkt og grundigt og derfor vil jeg opfordre til at man i stedet for siger at forslaget skal implementeres når ekspertkommissionen

vi kan ikke bare lave det her uden at det er kigget meget meget grundigt igennem husk også på at hele taxametersystemet jo vil falde til jorden med et brag hvis man laver den her model for taxametersystemet er baseret på en tankegang om

om elever og lige pludselig

konkurrencen i den her sektor så de to ting kan bare

derfor fører det her også til en taxameterreform så der er så mange ting der skal tænkes igennem og det vil jeg virkelig opfordre til at vi går i gang med men jeg synes bare det er ærgerligt at

enhedslisten med det her forslag kræver at det hele skal være i vinkel i i februar to tusind og nitten for det

er forhastet og så kan man risikere at komme med en løsning som ikke er

kunne ændre nogle af tingene i beslutningsforslaget så det bliver mere spiseligt for blandt andet mit parti

om forslaget

det vil være en afledt virkning vi ikke vil være kede af vil jeg sige i

så hænger det jo sammen med at det har været diskuteret i et år og at der ingenting

ordføreren skulle angive et tidspunkt hvor der skulle ligge

efter vores opfattelse kunne træde i kraft ikke i det kommende skoleår men i det næste skoleår igen og det ligger os meget på sinde at vi i hvert fald ikke får skudt det ja i virkeligheden to en halv år fra nu hvis man skubber sådan et ekspertudvalgs arbejde meget længe så hvis hvis df skulle kunne støtte forslaget

kun godt at man får kigget på det men man er bare også nødt til at have så meget respekt for virkeligheden

det vil tage synes jeg er svært men jeg kunne forestille mig at sådan en ekspertkommission kunne arbejde frem

maj måned så kunne man få en politisk debat

kunne vedtages i løbet af to tusind og nitten så det kunne

min opfordring er at man gør det på på baggrund af en

jeg lytter til bemærkningerne for os er det utrolig vigtigt at der sker noget senest med det skoleår der starter i to tusind og tyve og vores store bekymring er som sagt at et arbejde trækker ud så man heller ikke når det til da

en en minister bør gribe ind allerede nu i forhold til kapacitetslofter og andet

skal det efter vores opfattelse have virkning i to tusind og tyve vi er helt indstillet på at drøfte hvornår vi kan skubbe datoen

for ikrafttrædelse af det her forslag

at der bliver givet fem seks syv otte måneder vi skal bare have en deadline der sikrer at vi kan komme i gang i to tusind og tyve men

hurtigt det må bare ikke gå ud over kvaliteten vi er jo så bekymret for de små gymnasier som vi hele tiden skal kaste et sikkerhedsnet ud over

at der skal gives ekstra støtte til de små landdistriktsgymnasier og vi skal huske på at de her problemstillinger vil skærpes i fremtiden fordi vi har

på grund af ungdomsårgangene men også fordi vi jo håber at der kommer flere på erhvervsskolerne så vi skal have et system der kan klare og håndtere at der kommer færre og færre elever og det kan det nuværende system simpelt hen ikke

begynde med at få at vide hvornår ekspertkommissionen er færdig og så

ordførere har sagt før mig

egentlig opfordrer til at man allerede fra februar måned

i forhold til gymnasierne med forslaget som forslagsstillerne

kommer med i dag ønsker man så at placere kompetencen til at fastlægge de her distrikter hos regionerne

man jo sige at forslaget

men det er jo på den måde som også forslagsstillerne godt er bekendt med

en utrolig stor afsmittende virkning derude i virkeligheden

her her og nu som presser sig på

der er også nogle andre problemstillinger i forhold til netop landdistriktsgymnasierne som er i en situation

ungdomsårgangene altså elevtallene jo

vi har også på tværs af partier

helst skal sikre at flere unge mennesker vælger en erhvervsuddannelse det kan heller ikke undgås

smitte af på elevtallene på gymnasierne altså de almene gymnasier og derfor er der rigtig mange forskellige ting som man

der skal tages højde for samtidig er det fuldstændig korrekt som

nævnte i i ordførertalen

på de små gymnasier i yderområderne og det vil sige

jeg er helt enig i at det kræver at

omgang så alt i alt kan man sige at

nu afventer ekspertgruppens rapport og

kan sætte os sammen på tværs af partierne og blive enige om hvordan vi så løser det her problem men med det sagt

fra tre fire uger siden

fru anni matthiesen er citeret for at ærgre sig over at der ikke er landet en aftale om gymnasiefordelingen og at ordføreren ønsker en model hvor regionsrådene kan fordele gymnasieeleverne

synes jeg også selv er en skam

at der er grundlag for relativt hurtigt at kunne udarbejde et

det her område ellers tænker jeg så er ærgrelsen i hvert

ordføreren ikke mente der lå et grundlag for at træffe nogen beslutning det jeg egentlig vil frem til er

at der senest fra skoleåret to tusind og tyve kan være nye regler er ordføreren enig i at vi skal have fremmet det her arbejde så vi senest om halvandet år kan have nye regler når

gymnasierne går i gang efter

det gør jeg egentlig mest ud fra at jeg ved

der er steder i landet hvor det presser sig på i forhold til at få en afklaring

er der nogle problemstillinger i forhold til netop

den situation de sidder i her og nu og for den sags skyld spiller taxameterdelen jo også ind så der er rigtig mange ting som jeg egentlig håber at vi også når vi får ekspertgruppens anbefalinger kommer til at

løse det her problem ved at sige at nu laver vi så en distriktsmodel som

beslutningsforslaget som er fremsat af enhedslisten løser tingene og jeg vil egentlig hellere have at vi nu får en mere grundlæggende viden omkring tingene så vi

får truffet nogle rigtige beslutninger fra starten

men at vi skal finde nye løsninger for gymnasierne i landdistrikterne

er ordføreren ikke enig med mig i at vi skal finde en løsning på det her problem

kan træde i kraft senest om halvandet år eller er ordføreren virkelig af den opfattelse at det kan man godt

til om to en halv år eller tre en halv år er ordføreren ikke enig i det haster så meget

jeg har helt klart

jo før jo bedre men jeg synes også vi skal respektere at ekspertgruppen

fornemmelse af da vi sad til forhandlingerne det er rigtig godt hvis de kan arbejde hurtigere hvis nu

integrationsministeren siger jo før jo bedre

jeg synes vi må anerkende at de selvfølgelig skal

have tid til at gøre deres arbejde godt og grundigt

gennembearbejdet men jeg har den helt klare holdning at det her

beslutningsforslag b tre og tyve handler om at at behandle et af symptomerne på en af de mest ubesindige politiske beslutninger der nogen sinde er taget i

meget meget langtrækkende konsekvenser for danmark og det er beslutningen i nitten firserne om

at iværksætte en befolkningsudskiftning i

det skal vi jo så have behandlet symptomerne på rundtomkring men det er som sagt kun en symptombehandling

er beslutningsforslaget så et indspil jeg synes det er vigtigt lige at få slået konteksten fast

godt sige med det samme kan ikke støtte

er for det første men det er måske ikke engang det vigtigste

forslag som vil fjerne det frie skole og gymnasievalg og det er vi

er jo som jeg allerede har nævnt et symptom det er jo udtryk for at der over årtier er opstået en

en etnisk underklasse i danmark

som ikke har kunnet integrere sig og

elevernes frie gymnasievalg

det enhedslisten foreslår vil i første omgang ramme alle danske elever

der skal jo være en eller en form for proportionalitet i det problem man søger at afhjælpe og de bivirkninger som løsningen har og den proportionalitet er ikke

er det uanset hvor fornuftigt man måtte tilrettelægge

hundrede procent sikkert

den boligmæssige segregering er jo en segregering som har stået på i mange år borgerne

vil selvfølgelig flytte til nogle områder hvor skolevæsenet fungerer på en måde som de er tilfredse med så skulle man

man skubbe til en udvikling der allerede er i gang

som er et socialt og etnisk voldsomt segregeret danmark med alle de yderligere problemer det vil føre

skubbe til en en udvikling som mange har kritiseret og som man også har kritiseret på venstrefløjen

man så vidt jeg ved imod boligmæssig segregering men den vil helt sikkert blive værre hvis man gennemfører forslaget en mulig løsning

være at sætte adgangskravet til gymnasiet op til syvende det ville jo gøre at der ville komme en helt anden profil

på gymnasierne og på grund af den måde karaktererne er fordelt på når det gælder de elever der volder problemer ville mange af de problemer blive løst hvis adgangskravet var syvende det vil man selvfølgelig ikke være med til fra

derfor betragter jeg jo lidt det her som et paradeforslag vi afventer regeringens arbejde med at få løst

bemærkningen om at man kunne løse problemet ved at fastlægge et karakterkrav på syv forstås sådan at så slap man for for mange unge med en anden etnisk oprindelse

præsterer de ret langt under danske piger og drenge og derfor ville

holde flere unge med en anden etnisk baggrund ude af vores gymnasier altså svaret er mindre uddannelse til de unge der ikke har en etnisk dansk baggrund er det virkelig liberal alliances svar på de udfordringer

på syv i sig selv har en socialiserende effekt på alle slags børn hvad enten de er piger eller drenge har ikkevestlig baggrund eller er danske

den socialiserende effekt den måde man skulle stramme sig an på

gavne alle slags børn uanset

er nogle elever der ligner hinanden er jo et succeskriterie i forhold til at vi har fået mange med anden etnisk baggrund til at tage sig

ved vi hvem det er der ikke kan komme i gymnasiet så er det i forlængelse af herre jakob sølvhøjs spørgsmål meningen for dansk folkeparti at man så

mange børn med anden etnisk baggrund

hvis man ser på hvad der er formålet med stx så er formålet med stx

sætte et ungt menneske i stand til at tage en videregående uddannelse der har københavns universitet jo sådan set allerede afsagt sin dom i sagen fordi på

kan bruge personer der har under

problemet med gymnasierne er jo simpelt hen at man har lukket for mange ind og at man er ved at skabe

kan man ikke tage sig en videregående uddannelse

var ufaglært arbejder min mor blev gymnasielærer og det var på grund af de her fuldstændig

og karakterer vil selvfølgelig også være etnisk indifferente altså det drejer sig om

set at alle kan nå nogle skal anstrenge sig mere end andre men det

til at associere herre henrik dahl med dansk folkeparti

andet sted end jeg vil når jeg kommer på talerstolen efter herre henrik dahl

når man lægger ud med at sige at det her beslutningsforslag

et problem som handler om

blive adresseret i det hele taget

på talerstolen i dag at vi taler om det her som et integrationsproblem

det handler om at vi har fået en befolkning af

det i sig selv er et problem så synes jeg bare vi bør adressere

problemet

vi stigmatiserer når vi kalder noget et problem problemet er at vi ikke har en tilpas blandet kan man sige fordeling af elever på vores gymnasier problemet er jo ikke at det er nogens skyld jo

os politikeres skyld måske men det er jo ikke de enkelte elever

er problemet jeg var på høje taastrup gymnasium apropos

optagelser til langt fra borgen for

på høje taastrup gymnasium går ud og får en længere uddannelse end den gennemsnitlige danske studerende var noget af det vi lærte da vi lavede de her optagelser

at man nødvendigvis er et problem fordi man er en elev der går på det gymnasium eller fordi man repræsenterer

får fine karakterer og en god studentereksamen

jo ikke problemet at man kommer fra et andet land end

gymnasier så skal vi sætte ind

synes jeg er den interessante diskussion

vi gerne vil det og der lærte jeg da jeg var på høje taastrup

at der er mange danske elever som så vælger de her gymnasier fra blandt andet fordi festkulturen er anderledes der bliver altså ikke festet på samme måde og det sociale liv er anderledes det synes jeg faktisk er et problem

men vi skal bare passe enormt meget på med hvem

vi peger på som som problemerne i forhold til det her nå tilbage til beslutningsforslaget

det er en enormt relevant problemstilling at diskutere men vi er bekymrede for

også bekymrede for at vi faktisk gør op med det frie skolevalg

det her beslutningsforslag men vi vil som fru annette lind også sagde andre har sagt meget gerne arbejde videre hen imod

fordelingsudvalgene om at når der er fordelingsproblemer

som er fastsat via en bekendtgørelse som kan indeholde forskellige modeller til hvordan man så laver fordelingen og der siger hun faktisk at det her forslag med distrikterne kunne være en model i den værktøjskasse

at regulere ventelister eller afskaffe ventelister

andre forskellige ting jeg forestiller mig at det vil være nogle af de ting som den her arbejdsgruppe

enkelte gymnasium med problemerne det synes vi er en fornuftig model at prøve

kigge på nogle økonomiske kompensationer

goder til nogle af de gymnasier som har svært ved at tiltrække eleverne hvorfor

lidt højere taxameter i hvert fald i en periode til nogle af de gymnasier

kan lave nogle attraktive linjer studierejser hvad ved jeg som gør at nogle af eleverne faktisk aktivt søger de her gymnasier det er en anden måde at arbejde på det arbejde med en gulerod frem for

det er selvfølgelig på den lange bane men vi må ikke give op

er den reelle problemstilling som vi skal løse så kan vi lave nogle andre ting indtil det fungerer af sig selv men på den lange bane skal vi jo have sikret nogle boligområder som er mere blandede i hele landet

jeg tror ikke at fru carolina

det der er problemet er jo at

uden egentlig at have opbakning i befolkningen

meget stor befolkningsudskiftning med en

det fører til den samme identitetskrise som der er i selve mellemøsten nemlig at der er en del af befolkningen som er moderne moderne indstillet og så er der en anden del af befolkningen som er meget ortodokst indstillet og

blandt andet på birgitte vedersøs eget gymnasium selv om hun ikke vil indrømme det jeg har lagt barn til at

gå på det gymnasium birgitte vedersø er rektor for

er problemer med social kontrol med radikalisering med protest

at lære om darwin eller seksualundervisning

talte om bederum på

bliver skalkeskjul her sidder man og laver indoktrinering med

med gymnasierne

problemer nogle steder det ved vi da alle sammen

nogle helt andre det er at det er mere attraktivt at gå på christianshavn

to

som alle sammen i de her år skal på

for der stemmer man jo simpelt hen bare med fødderne og tager nogle andre steder hen hvor man ikke føler

gøre med en gruppe elever som altid underpræsterer i forhold til danske børn rangfølgen er jo danske piger danske drenge brune piger brune drenge

det kan godt være at man tilbringer mere tid på de videregående uddannelser men det

jeg anerkender bare ikke at vi ikke er på rette vej det har gået fremad i lang tid

baserer sig på nogle socialt belastede boligområder

som har svært ved at blive løftet for selvfølgelig er der nogle der har sværere ved at

herre henrik dahl har jo fuldstændig ret i at det her

den fuldstændig katastrofale og hovedløse udlændingepolitik der er blevet ført fra nitten firserne og frem det er en kæmpe katastrofe

dokumentationsproblemer fordi der ikke er nogen der har ønsket at lave undersøgelser på det her område nu ved jeg at der heldigvis er en kvalitativ undersøgelse i gang om kultursammenstød på gymnasierne mange

om jeg så må sige anekdotisk viden men det er meget ofte netop tilstrækkeligt til

mener ordføreren ikke at det er et problem for danskere at de ender med at være i mindretal på deres skoler anerkender ordføreren ikke at det kan være problematisk og at det er her vi er nødt til at gå ind og bistå de danske familier der er i

skal den enkelte jo selv vurdere der var da også nogle af de elever som

ikke etnisk danske elever har andre kulturer og vaner og det var blandt andet det jeg

jeg vil ikke bidrage til politiske fortællinger som også gør at danskerne tror at virkeligheden er en anden end den er derude fordi vi politikere fortæller hvor frygteligt

jeg tror at verdenshistorien har vist at folk klumper sig sammen efter dem de ligner sådan

så vi skal bare passe på at vi giver nogen skylden for at være forkerte når det der egentlig er i spil er at det er nogle politiske beslutninger

og modeller som gør at verden ser ud og fordelingen ser ud som den gør i dag

sige alle mulige flotte ord om politiske fortællinger

når vi siger at der er kultursammenstødsproblemer at det er sørgeligt

danskere i mindretal ude på gymnasierne det der sker er jo at gymnasiesektoren bliver ustabil vi kan se at langkaer gymnasium kollapser på grund af det her

på vestegnen hvor eleverne udvandrer når de skal

de græske statuer ikke har bh

folk sidder fuldstændig adskilt spørge eleverne de synes ikke det er sjovt der er en opgave der skal løses og det må

justeret på fordelingskriterierne til gymnasierne

den virkelighed som dansk folkeparti refererer jeg udfordrer de fortællinger som kommer fra blandt andet dansk folkeparti i forhold til at det på en eller anden måde er normalt at der er social kontrol på nogle af de her gymnasier det er normalt at de her gymnasier ikke fungerer særlig godt fordi de danske elever

det er udmærket men som har nogle andre udfordringer som blandt andet handler om det med festerne

jeg synes vi her har et dilemma

mulighed for selv at vælge sin uddannelsesvej så at sige kolliderer noget med

er ordføreren ikke enig i

vi ikke kan lade gymnasieområdet alene regulere af markedsmekanismer men at vi er nødt til at finde en eller anden vej

at vi indskrænker den enkeltes individuelle ret til selv at vælge

fordi fællesskabets interesser tilsiger

nogle rammer for det enkelte menneskes valg så man faktisk reelt set har muligheder for at vælge forskelligt

en idé i det med fordelingen af distrikter men at sige at det skal være sådan hele danmark skal være skal være

organiseret i forhold til gymnasierne synes jeg måske ikke

kan være at der er andre jævnfør det jeg sagde før så det er mere for ikke at rulle en model ud over hele danmark som gør at man ikke har det samme frie gymnasievalg og som gør at man kan få længere til gymnasiet fordi der kan være nogle steder hvor det slet ikke er nødvendigt så det er mere det perspektiv

lagt noget vægt på i forslaget her at der skal være mulighed for at finde lokale løsninger det er derfor vi godt vil have det lagt ud i regionerne

er det da egentlig meget fornuftigt at sige at vi har et nærhedsprincip hvor udgangspunktet for den enkelte unge er

man er vokset op sammen med og som man i forvejen har et fællesskab med men der skal også være en vej ud hvis man ønsker en anden studieretning hvis der er særlige personlige forhold

hvis man vil lave distrikter som skal være man sige nogenlunde jævnbyrdige i forhold

distrikterne så ville man jo skulle have distrikter som ligger ret langt fra hinanden

boligområder der ligger ret langt fra hinanden som så i fællesskab udgør et distrikt for ellers

det skal være blandede byområder og så har man jo

for birgitte vedersøs idé om at man

det som er problemet i dag er at hvis man ikke bliver

vetoret og så bliver der ikke nogen løsning alle gode argumenter er

til forhandlingsbordet og lige lidt hjælper det

ordføreren være med til at lave en løsning hvor man ikke har vetoretten

det er jo med henblik på at sige at

et fordelingsudvalg så skal man kunne blive enige altså

rundt om bordet indtil der kommer hvid røg op af skorstenen for det

vi har hørt i dag at ekspertudvalget kan arbejde hurtigere

synes jeg da er rigtig fint hvis det er sådan at at det her ekspertudvalg kan komme med

nogle gode løsningsforslag vil enhedslisten nej nu siger jeg

den klar måske ikke til det her skoleår men

hvis det skulle komme op på regionsrådsniveau så bliver en politisk styret beslutning og jeg synes egentlig det skal

som gymnasierne selv finder ud af i fællesskab så det

være fordelingsudvalgene som får pligten til det men jo

står fordi ordføreren siger på den ene

jeg ordføreren sige noget om at man ikke er parat til

snakke om distrikter kunne ordføreren på en

som jeg forstod alternativets ordfører holder alternativet også af det frie skolevalg men

er nogle konflikter der hvad er det alternativet

som udgangspunkt skal vi prøve at bevare det frie skolevalg og alle de steder i danmark i de regioner hvor det måtte fungere og elevsammensætningen stadig væk er blandet

nogen grund til at vi går ind og regulerer politisk men de steder hvor der så kunne blive problemer vi ved at det er der i hovedstaden og vi ved at det er der i aarhus kan man så gå ind og sige til fordelingsudvalgene at de har pligt til det

bruge nogle andre værktøjer til fordeling her ligesom de foreslår det

meget op ad det de foreslår i i danske gymnasier

vi kan se at fordelingen er skæv men indtil da gør vi det ikke fordi så hylder vi

og en anden model som man anvender i i landdistrikterne

til slut sige at alternativet havde det lidt svært med at herre henrik dahl kom med nogle politiske fortællinger jeg tror egentlig at at de fleste partier kommer med politiske fortællinger og jeg ved godt at det er rart

er mange eksempler på at alternativet

får fremmanet nogle fortællinger

måde påvirker befolkningen uden at vi faktisk kan se at det har har rod i

skal være en værktøjskasse og spørgsmålet er så hvad skal der være i den skal vi beslutte det politisk eller er det gymnasierne selv og fordelingsudvalgene selv som finder ud af det

er

de indlæg der har været i debatten

måske sige at alle debatter

som skal løftes og det er jo et sted at starte at der er en erkendelse af problemet

som bekendt vanskeligere at finde løsninger

det er efter enhedslistens opfattelse et kolossalt alvorligt problem at vi får den her opsplitning af gymnasier årsagerne kan jo være mange men det skyldes i meget høj grad

søger væk fra gymnasier

på vestegnen i aarhus

mindre ressourcestærke miljøer

i høj grad med en anden etnisk baggrund end dansk

for integrationen og jeg er

enig med med alternativets ordfører

den ikkeetnisk danske befolkningsgruppe som særlige syndere

se det men vi kommer ikke udenom at

til den manglende mangfoldighed og ikke bare forringer det mulighederne for at skabe en stærkere

integration og mangfoldighed det er jo også kommet så vidt at det direkte truer nogle gymnasiers gymnasiers eksistens

fra flere steder i landet at nu har det efterhånden fået et sådant omfang at det kan være svært at arbejde

de bemærkninger der har været om at nu skal vi ikke forhaste tingene og nu skal vi ikke sjuske os igennem

som viser sig ikke at være holdbare om ganske kort tid altså problemet er så stort og så komplekst

jeg siger i hvert fald at det er min opfattelse at undervisningsministeren

sige det venligt ikke har gjort meget for at bringe den her proces videre

at jo det skal være markedsmekanismerne der regulerer det her område og at den enkeltes frie valg uanset hvad det har af konsekvenser for fællesskabet

slå til lyd for

er noget forkert men vi er bare nødt til at sige at her er det helt åbenlyst at det det medfører at de markedsmekanismer der så regulerer området gør at vi altså får en

elevsammensætning på mange gymnasier

der tager udgangspunkt i at den enkelte elev

med dem jeg har gået i folkeskole med dem der bor i mit nærområde

en naturlig ting at man uddanner sig der hvor man bor

ikke blive ved hele livet det ville være et ejendommeligt princip på vores videregående uddannelser

at der bestemt ikke er nuancer i i den problemstilling men jeg synes for for de unge der starter på en ungdomsuddannelse er det faktisk

erkender helt at det kan støde på nogle barrierer den unge der er blevet mobbet de sidste fire år i folkeskolen

pågældende skal tvinges til at gå i et gymnasium der hvor de bor nej vi skriver at man skal kunne indgive en begrundet ansøgning om hvorfor man

et andet distrikt hvis der er en studieretning som man er brændende optaget af i forhold til det man gerne vil her i livet skal det

være sådan at der er slået en mur omkring distriktet

man aldrig vil kunne vælge en anden studieretning nej det skal det efter vores opfattelse ikke

at man ikke vælger studieretning umiddelbart når man går ind på gymnasiet men først senere hen men det ændrer jo ikke på at man kan se hvilke gymnasier der udbyder hvilke studieretninger jeg har ikke noget ønske om

at det hele er simpelt at der kun

at det kan ethvert folketingsmedlem se så vi går den vej men men jeg synes at der er rigtig meget der taler for at en distriktsmodel kan være det bærende

en fornuftig måde at regulere på hvis det helt åbenlyst rammer skævt i forhold til enkelte elevers ønsker eller eller særlige særlige behov vi er også meget indstillet på at det kan reguleres forskelligt

i forskellige dele af landet der er ikke nødvendigvis det samme behov for at regulere i vestjylland hvor jeg har fornøjelsen af at være valgt som som der er

eller eller i i østjyllands hovedby det er klart at der er forskellige problemstillinger der skal håndteres men derfor mener jeg alligevel

distriktsmodel faktisk godt kan være den bærende

så at fastlægge nogle regler mere præcise regler

kan være operative i forhold til det enkelte lokalområde

håber at der ud af den her politiske debat kan tegne sig et flertal for at gøre noget noget som

forslag om at det her skulle skulle have en ikrafttræden fra skoleåret

er det ikke fordi vi sådan set synes det kan vente til og tyve men men vi har tænkt

at foreslå at det skulle træde i kraft ved det kommende skoleår

at der er grænser for hvor hurtigt de kan gøre det men det er magtpåliggende for os at vi kan sige

nu kommer der en løsning for det skoleår der starter i to tusind og tyve og finder vi en fornuftig løsning der så kunne vi jo også håbe at vi inden for overskuelig tid havde en undervisningsminister der så ud fra de pejlemærker der var sat der

også var i stand til at agere umiddelbart i forhold til også at optage i to tusind og nitten hvor der jo ligger nogle muligheder i forhold til fastlæggelse af kapacitetsloft og så videre der ligger jo en ministerbeføjelse til at gå direkte ind og umiddelbart finde en løsning på nogle af de konkrete problemer

i forhold til skoleåret to tusind og tyve hvad gymnasierne ligesom kan planlægge ud fra fordi der er givet nogle klare politiske signaler

noget hurtigere i kraft af de ministerbeføjelser der ligger ja så ville det jo være rigtig strålende for selv om man måske vil glæde sig på en række gymnasier i aarhusområdet og på vestegnen over at der kommer et klart signal så vil man samtidig synes det er rigtig beklageligt at der ikke sker noget i forhold til det skoleår

så jeg håber at vi kan gøre begge dele men men udgangspunktet tror jeg for at kunne få en minister til at handle konkret i forhold til de aktuelle problemer er nok at vi sender et ret tydeligt signal om hvad vej

gå i to tusind og tyve ellers tror jeg simpelt

så tusind tak for for de bemærkninger der har været jeg håber at det her bærer i retning af at vi kan finde fælles løsninger

nu kan findes for en løsning som som jeg tror vil vække stor glæde i

første december to tusind og atten

næste møde afholdes tirsdag den fjerde december to tusind og atten klokken tretten jeg henviser